mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelse ulla tørnæs og bent bøgsted beslutningsforslag nummer b to og halvfems titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

atten og nitten på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og firs

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte

en og firs af martin henriksen og simon emil ammitzbøll bortfaldet hermed er forespørgslen

da det ikke er tilfældet

ændringsforslagene slut og vi går til

det er ikke tilfældet nu går vi til afstemning

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte tre og firs

ni og halvfems imod stemte

ønsker nogen at udtale sig

er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte hundrede imod stemte syv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

for stemte fire og halvfems imod stemte tretten

er debatten afsluttet og vi går til afstemning

er enstemmigt vedtaget med en hundrede og syv stemmer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

det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet

nu vi slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

at udtale sig herre kristian jensen som ordfører for

lovforslaget som det ligger her der har været en lang og intens debat om

vederlag pensionsordninger med videre

sådan set være en god grund til at have der kan være mange ting man

justere afbalancere modernisere eller ændre men i venstre synes vi at det er en uskik at vi i folketinget skal

vores egen løn jeg synes vi skulle

sverige sverige norge og finland

de mange forskellige elementer der bliver diskuteret derfor var

lønkommission som vi

har kendskab til det helt særlige arbejdsforhold det er at være folketingsmedlem så overlader man det til dem at fastsætte

for folketingsmedlemmer vi må konstatere

indstillingerne i betænkningen holder stik lige om lidt

nu tages stilling til det lovforslag der ligger her det vil vi undlade at stemme

det er fordi vi ikke mener at den løsning der ligger er den rigtige vi anerkender at der kan være ting man kan drøfte og vurdere i forhold til den samlede pakke men vi synes sådan

er bedre end det der bliver indstillet af et flertal her og derfor vil vi fra venstres side undlade at stemme

enhedslisten men

sidst der var en ændring af folketingsmedlemmers grundvederlag og den samlede pakke som vederlag og pensionsordning med videre er en del af

daværende tidspunkt var venstre med til at foreslå den model der er men nu ved jeg selvfølgelig ikke om enhedslisten har det sådan at fordi man engang i fortiden har sagt noget så må man ikke blive klogere og ændre holdning med den historie som jeg ved flere af enhedslistens medlemmer har

nok at der også i enhedslisten er nogle der har skiftet holdning og standpunkt undervejs derfor vil jeg tillade mig at mene at eftersom der er gået lang tid siden vi sidst

inspirere af norge sverige

har lønkommissioner og dermed kigge på en anden måde til at få fastsat hvad folketingsmedlemmers løn skal være hvis det var sådan at enhedslisten havde et ønske om at at komme med

til navne vil jeg bare anbefale at deres forhandler i

for forretningsordenen er mere positivt indstillet over for venstres forslag end det der er givet udtryk for

alene af interesse for sagen og for venstre jeg ser meget meget lyst og meget glad på

en ny retning i tingene i det her tilfælde vil jeg dog stemme sammen med

jeg synes der er så mange kvaliteter i det idet man har begrænset

finn sørensen mener at det altså skal være folketingsmedlemmerne der fastsætter

kan få en ekstern kommission til at

et rimeligt niveau det er vi bare grundlæggende uenige i i venstre

christian juhl udtrykke en vis bekymring for at man overlader det til

arbejdsgiverne og fagbevægelsens ledere at fastsætte lønniveauet jeg synes hellere at vi skal tage en politisk diskussionkamp her i salen for at få fastlagt et rimeligt lønniveau der er et stykke vej endnu før vi i enhedslisten er helt tilfredse men der er nogle fremskridt i det vi har med at gøre her med ændringer af de forskellige elementer så

egen løn eller om vi skal lave et system som man kender det fra andre nordiske lande

har en lønkommission der går ind og kigger på hvad det er for en rimelig pakke der

om lidt ikke får flertal for vores forslag men så er der jo altid mulighed for at arbejde videre med det og få en større opbakning til

der ikke er flere der vil udtale sig

for stemte

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

at vi nu eventuelt skulle andenbehandle lovforslag

hundrede og tre og halvfjerds og vi fik jo fra starten af mødet gjort klart at det eventuelle kom vi let og elegant hen over vi ville

må vi bede om at enkelte medlemmer som måtte forlade salen gør det i tavshed

selv om det indholdsmæssigt kunne være fristende men det vil jeg vende tilbage til men jeg synes egentlig at det er nødvendigt lige

der skulle dispenseres fra de almindelige regler i forhold til den måde vi arbejder på i folketinget i forhold til forretningsordenen forklaringen er nemlig den ganske simple at da vi i skatteudvalget i fredags skulle afgive betænkning

var der ingen repræsentanter til stede fra regeringspartierne eller regeringens parlamentariske grundlag så skatteudvalget var derfor ikke i stand til at afgive betænkning

det er bekymrende når vi i onsdags her i folketingssalen havde en debat om god regeringsførelse høringsfrister svarfrister på spørgsmål og meget og meget andet har regeringen villet sætte i højsædet og som det fremgik af debatten i onsdags kniber det gevaldigt for regeringen at leve op til de

flotte ord men jeg må altså også konstatere at det

for regeringspartiernes folketingsgrupper at sikre tilstedeværelse ved udvalgsmøder

overholde de normale tidsfrister i folketinget men så meget

proceduren det indholdsmæssige er straks langt langt værre når man ser på

faktisk langt værre og absurditeten bliver jo kun

ekstrem når man ser på at regeringen har fremlagt en skattereform under en meget flot overskrift nemlig danmark i arbejde der kan man da så i hvert fald glæde sig over at det her forslag ikke er en del af regeringens skatteudspil for hvad er konsekvensen af det lovforslag som vi nu behandler jo det er at det vil koste arbejdspladser regeringen har selv skrevet i

bemærkninger at forslaget vil mindske lysten til at investere i danmark vi har dog ikke kunnet få regeringen og skatteministeren til at svare på hvor mange arbejdspladser skatteministeren forventer at lovforslaget vil koste der bliver svaret udenom det er

kun likviditet som der påvirker virksomhederne når man begrænser virksomhedernes ret til at fremføre de underskud de har

opstartsfase og det er altså

at genkende de svar som skatteministeren giver og de henvendelser vi modtager fra de virksomheder der bliver ramt af forslaget så sent som i dag kan man i berlingske tidende

når man følger den behandling vi har haft i skatteudvalget at det her lovforslag vil gøre det mindre attraktivt at investere i danmark særlig for nogle af de brancher hvor vi i øvrigt udmærker os

i i front i verden biotek medico hvor vi har en række store virksomheder som vi jo ellers i fællesskab plejer

investerer milliarder udvikler

forsker og skaber masser af arbejdspladser lige præcis det

investere massivt

betyder jo at der kan oparbejdes store underskud der investeres over en årrække og først efter en lang årrække kan man være så dygtig at man kan begynde at tjene penge og oparbejde et overskud men med det her forslag svækkes det altså for virksomhederne både likviditetsmæssigt

så vil kunne føre til en ekstremt høj beskatning hvis virksomheder frasælges når der begynder at komme en indtjening det synes vi i venstre er stærkt bekymrende og vi synes det er endnu et bevis på at regeringen er god til at tale i overskrifter er god til

sige de rigtige ord om at det skal være attraktivt at investere i danmark det skal være attraktivt

vælge at placere investeringer i landet men desværre bliver de flotte ord bare ikke fulgt op af handling jo det gør de det er bare handling der giver det modsatte resultat

her lovforslag med al tydelighed viser

og koste arbejdspladser inden for højproduktive forskningstunge områder og det er absolut ikke det vi har

skridt i den gale retning

det vil selvfølgelig også fremgå når vi til tredje behandling

endelig skal stemme om forslaget hvor det står lysende klart at det her ikke bidrager til det der er brug for nemlig vækst velstand og arbejdspladser men til det modsatte og derfor er venstre

behandle det her i salen i dag

at vi fra regeringspartiernes side

møderne er blevet placeret på her på det seneste vi er ude i en forlængelse af samlingen og i sidste uge var jeg ude for at

ikke tradition for at de møder

i skatteudvalget og det er derfor vi er kommet i den her uheldige situation så

ligge i skatteudvalget og så synes jeg at venstres

i slutningen af en folketingssamling altid er stort men altså nu

er udvalgene blevet udvidet og det er jo ikke sådan

jensen er er ene mand om at repræsentere regeringspartierne

dialog om at tingene kan afvikles på en måde så alle kan være til stede

den diskussion tager jeg selvfølgelig meget gerne i skatteudvalget jeg synes bare det var

påfaldende i forhold til den diskussion der var her i folketinget i onsdags og det

elleve tiltrådt af udvalget om

tretten og fjorten tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer femten tiltrådt af et flertal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

tak for det internettet kom til allerede i

tresserne til brug i det amerikanske forsvar det var dog først op

halvfemserne at internettet mere og mere blev en del af

kan de færreste vel nærmest undvære internettet danskerne er blevet meget aktive brugere ni ud af ti danskere har internet i hjemmet de fleste bruger nettet nettet dagligt eller næsten dagligt i gennemsnit bruger danskerne en en halv time om dagen på internettet og det øges endda til to timer dagligt hos den yngre del af befolkningen derudover har otte og halvfems procent af virksomhederne i danmark adgang til internettet internettet er vækstlokomotiv og det er umuligt at stoppe vi kan derfor lige så godt indløse vores billet og hoppe ombord her handler det om at finde den bedst mulige udsigt og måske endda være med til at bestemme hvor toget kører hen digitaliseringen skaber vækst og innovation både i den private og i den offentlige sektor danmark har brug for at få sat gang i økonomien vi har i år haft en lav produktivitet men den digitale vækst kan være med til at sætte produktiviteten op

højere gear en undersøgelse fra konsulenthuset boston consulting group viser at internetøkonomiens bidrag til dansk økonomi vil stige fra fem

procent af bruttonationalproduktet i to tusind og ti

i to tusind og femten fundamentet bag digital vækst er en god bredbåndsforbindelse danmark har i sammenligning med andre oecd lande en af de største bredbåndsudbredelser

det virker derfor umiddelbart som om vi har fundet en god udsigt i toget hvor vi kan få lov til at bestemme destinationen men det er desværre ikke helt tilfældet hvis vi kigger nærmere på det den danske bredbåndsudbredelse er delvis gået i stå på et helt afgørende punkt nemlig i forhold til at uploade data vi har brug for at regeringen sætter nogle højere ambitioner for det danske digitale samfund ellers risikerer vores bredbåndsplan at blive overhalet af virkeligheden downloadhastighederne er

steget støt gennem årene hvilket betyder at hastigheden for at modtage digitalt indhold

uploadhastighederne ikke fulgt med i samme tempo og resultatet er at danskerne ikke kan sende digitalt indhold i samme hastighed som de kan modtage en undersøgelse fra dansk energi viser at to ud af tre danskere mener at en høj uploadhastighed er vigtig for dem

danskerne er blandt de mest it parate befolkningsgrupper og det skal vi selvfølgelig udnytte den aktive deltagelse forudsætter dog ikke bare at danskerne kan downloade filer men også i høj grad at de kan

lige hurtigt i begge retninger frem for kun at være begrænset af at kunne modtage data i fremtiden får vi brug for høje uploadhastigheder i forhold til videoforbindelser vi ved vi mangler og kommer til at mangle personale på velfærds og sundhedsområdet og en løsning her

blandt andet videokonsultationer det virker måske en smule upersonligt men hvis vi har en høj uploadhastighed kan man faktisk have

man befinder sig i samme rum tal fra danmarks statistik viser også at brugen af videomøder inden for det offentlige er stigende

tusind og elleve brugte fire og tres procent af offentlige myndigheder videomøder hvorimod det tusind og ti kun var fire og fyrre procent fremover vil der også være flere som anvender

en it service som leveres og benyttes via internettet det kræver på sigt meget højere bredbåndsforbindelser

det nytter heller ikke at regeringen forholder sig neutral til om vi skal have fiber eller kobberforbindelse hvis vi skal kunne følge med den teknologiske udvikling for eksempel

bredbåndsforbindelsen til fiberkabler over hele danmark kobberforbindelsen har snart nået sin grænse for datatrafik og vi bliver derfor nødt til at undersøge alternativerne for eksempel i form af fiberforbindelse vi skal have bredbåndsforbindelser der også kan rumme virksomheder med avancerede it teknologier selv om vi i dag befinder os i en situation hvor der er et større udbud

skal vi selvfølgelig også gøre os klar til fremtiden det kan være svært at spå om bredbåndets fremtid men en ting er sikker og

økonomisk vækst som før nævnt har boston consulting group vurderet at internetøkonomiens bidrag til dansk økonomi kan stige fra

procent i to tusind og ti til syv

procent i to tusind og femten de vurderer yderligere at tallet hvis vi får et bredt

stige til ti procent af bruttonationalproduktet i

og femten svarende til to hundrede milliard

mange vil tro at det er hovedstaden og kommunerne omkring som er på a holdet

det er faktisk mange vestjyske kommuner som kan tilbyde en høj internetforbindelse det betyder at it tunge virksomheder har bedre vilkår i for eksempel limfjordskommunerne end i københavn det er selvfølgelig positivt for at skabe arbejdspladser i de mere tyndtbefolkede egne af danmark men en ringe bredbåndshastighed i københavn

bliver holdt tilbage et eksempel på en kommune som har valgt at tage kampen op i håb om at trække arbejde til byen er varde lokale erhvervsdrivende har indgået et samarbejde med et elselskab hvor de har gravet fiberkabler ned i jorden formålet er selvfølgelig

det er dog et meget nyt projekt

svært at spå om fremtidsudsigterne

skabe arbejdspladser i yderområderne hvilket er meget positivt i forhold til at skabe vækst i dansk økonomi mckinsey global institute vurderer at internettet genererer ekstra arbejdspladser svarende til

stillinger for hver stilling der bliver nedlagt som følge af effektiviseringer hvis vi vil opnå sådanne gevinster bliver vi dog nødt til at

sætte barrieren højere end hvad regeringen har sat som mål

for det første satser regeringen strategi kun på højere hastigheder for at downloade filer men for at vi skal kunne følge med den globale digitale udvikling

er det helt essentielt at vi også får højere hastigheder

for det andet skal vi undersøge muligheden for at omlægge kobberkabler til fiberkabler for det tredje skal vi sikre at den hurtige bredbåndsforbindelse

nævne mobildækningen i danmark vi ser jo en masse grafer

når man er ude i i landet uden for christiansborgs mure

mobildækning så en bøn til at vi kan arbejde for også at udbrede mobildækningen så den kommer helt ud til vandkanten i alle egne af

tyve så det også

kort efter regeringsskiftet er enig i at man også

kommer til at betyde mere og mere ikke kun for private forbrugere som har

mailtjenester billeder og alt muligt andet men simpelt hen også for private firmaer og offentlige institutioner der tager det man tidligere har haft liggende in house og

smækker op i skyen for at udnytte gevinsterne så det er jo noget vi er nødt til at tage bestik af fremadrettet

for netop at til at fungere

debatten og vil konkludere på det i sit indlæg hvis han ikke gør det skal vi vi selvfølgelig nok stille spørgsmål til ministeren så emnet vil blive berørt det kan

det lød så rosenrødt alt det her med at man kan få hundrede mbit

i redegørelsen står der at ni og halvfems

områder hvor

mbit linje

er det rigtig mange steder og der er rigtig mange ude på landet der har behov for at man kan få en hurtigere forbindelse blandt andet mange landbrug hvor

herre bent bøgsted rammer jo meget godt hovedet på sømmet i forhold til

det ser fint ud i statistikkerne men at vi er nødt til at arbejde videre med hvordan man får det udbredt

det kan jeg ikke svare på men jeg kan konstatere

det er et problem som vi alle sammen hører når vi er ude i landet og som herre bent bøgsted sikkert også

netop det vi ikke kan læse ud af statistikkerne og det er det vi har behov for få belyst på en eller anden måde men at give den konkrete tekniske opskrift på hvad det er der

lige får fibernet et eksempel

folketinget har købt en pakke der bliver leveret til alle folketingsmedlemmer jeg tror at det er

en mbit maks selv om folketinget betaler for en linje

er mange kunder der kommer i den situation at

en forbindelse der garanterer

ti tyve tredive mbit og det er egentlig

at herre mads rørvig vil være med til at

en ting er at det står i papirerne noget andet er hvordan

hvis man siger at alle kan få det

samme med mobildækning det er også ni og halvfems

et problem at vi herinde kan sidde og læse statistikkerne med at det ser ih og åh så godt ud men når man bevæger sig ud i virkeligheden så hører vi også

ja det vil vi helt sikkert være med til at arbejde videre

udrulningen i danmark skulle være teknologineutral det skulle politikerne ikke blande sig i men mener venstre at det skal vi til at blande os i nu eller hvad er det der ligger i at vi nu skal til

også et teknisk spørgsmål

det skal være markedsbaseret ligesom de aftaler er man lavede i teleforligskredsen

hvis vi vil udvikle den digitale kommunikation og

vækst som vi jo alle sammen nok kan blive enige om at vi gerne vil kan man se historisk på det hvordan har det udviklet sig

til downloadhastighederne er vi meget godt med

uploadhastighederne vi har en målsætning for

potentielt problem og det jeg siger i dag er så

udfordringer og problemer vi har frem for at bevæge os væk fra den fælles kurs vi egentlig har haft om at det var markedet der skulle drive det her og at politikerne ikke blandede sig i hvilken teknologi der blev anvendt

i modsætning til at vi ikke skal blande os i hvilken teknologi

er jo flere teknologier der kan bære en højere uploadhastighed og

teknologierne udvikler sig hele tiden så jeg mener ikke at det som

den socialdemokratiske it ordfører

følgende først og fremmest tak til

vi er glade for at få denne tilhørende debat på en og samme tid

redegørelsen et fint overblik over danmarks

for vores digitale fremtid for hvis danmark skal forblive et digitalt foregangsland hvis danske virksomheder fremover skal skabe vækst og hvis den offentlige

skal tilbyde god service til borgerne og være effektiv ja så kræver det digitale visioner vi kan ikke som stat drive udviklingen alene visioner kræver samarbejde og derfor vil jeg også gerne rose det gode politiske samarbejde vi har på det digitale område men samarbejdet om visionerne for danmarks digitale vækst handler ikke alene om os her på christiansborg og om ministrene det er ikke alene politisk og det skal det heller ikke være et stærkt samarbejde mellem udbydere mellem kommunernes landsforening danske regioner brancheorganisationer virksomheder og borgere er nøglen til at skabe digital vækst samspillet er nødvendigt af tre årsager for det første kræver det samspil

er en forudsætning for digital vækst ligesom en fodboldbane er en forudsætning for en god fodboldkamp

kræver det en bane af høj kvalitet og sådan er det altså også med den digitale infrastruktur

kræver det godt og hurtigt internet ikke bare i byerne men i hele landet en veludbygget digital infrastruktur er fundamentet for at danske virksomheder overhovedet kan bruge og udvikle digitale løsninger og nye produkter at de kan bruge digitaliseringen til at være effektive og til at komme ud til nye markeder en god digital infrastruktur er forudsætningen for at øge vores produktivitet og øge vores vækst og det er en forudsætning for at hele danmark kan være med også yderområderne

jeg også glad for at vi i samspil har fundet fælles fodslag om fempunktsplanen planen har investeringer øget dialog bedre rammeforhold kortlægning

mobildækningen og undersøgelser af barrierer ved mobildækningen

vigtige initiativer der skal sikre at danmark fremover får en endnu bedre digital infrastruktur og dermed bedre digital økonomi men det er også afgørende at alle aktører på området konstant er bevidste om og tager ansvar for at vores infrastruktur passes

for det andet

kræver digital vækst et solidt samspil mellem os politikere

digitale virksomheder om at udvikle og videreudvikle digitale løsninger det er løsninger som

digital post gode eksempler på de minimerer spildtid og unødig administration i danske virksomheder og i den offentlige sektor faktisk står den offentlige sektor for omkring en tredjedel af den samlede efterspørgsel i samfundet

netop derfor er det også vigtigt at vi fremover får en stadig mere intelligent efterspørgsel og ikke mindst udbygger og videreudvikler allerede eksisterende digitale løsninger som led i en mere intelligent efterspørgsel vil regeringen eksempelvis fremme intelligente offentlige indkøb på tværs af ministerier og myndighedsniveauer gennem en digital løsning det er et godt eksempel på hvordan en digital løsning både kan skabe bedre kvalitet og bedre effektivitet

hvordan vi kan bruge skattekronerne bedre samtidig gavner løsningen de mange virksomheder der er leverandører til det offentlige de slipper for gentagne gange at oplyse de samme data da de kan genbruges et andet offentligt initiativ der vil være en gevinst for danske virksomheder er det såkaldte født digital som lanceres i to tusind og tretten næste år det skal for alvor gøre det lettere for nystartede virksomheder at få adgang til relevante tilbud og offentlige digitale tjenester alle nystartede virksomheder får en digital velkomstpakke og fødes dermed digitalt altså er der ingen tvivl om at vi kan styrke vores danske virksomheder og den digitale vækst ved fortsat at gå i front i den offentlige sektor med stærke digitale løsninger

digitale kompetencer er og bliver nøglen til at væksten kan realiseres derfor er det afgørende at vi lytter til hvilke kompetencer erhvervslivet efterspørger

afgørende at vi udvikler vores uddannelsessystem så det kan modsvare behovet at vi lytter til behovene og tør være visionære er en nødvendighed hvis danmark skal udvikle nye digitale løsninger og blive dygtigere til eksport eksempelvis via elektronisk handel ikke bare på de videregående uddannelser men helt fra børnehave folkeskole ungdomsuddannelse og i vores efteruddannelse netop derfor er jeg glad for at vi har en regering der for alvor har valgt at prioritere it kompetencer i uddannelsessystemet alene i folkeskolen har vi afsat

i undervisningen på alle klassetrin ved at gøre gode it færdigheder

til et målpunkt udvikles ikke alene nye

ligesom med den gode digitale infrastruktur

også danmark til et attraktivt land for eksisterende digitale virksomheder danmarks digitale vækst vokser år for år vi er blandt de førende bredbåndsnationer i verden vi har en offentlig sektor der går forrest i digitaliseringen og skubber på udviklingen til gavn for danske virksomheder og vi er det mest it parate folkefærd i europa og prioriterer at opretholde et højt kompetenceniveau ikke mindst har vi iværksat en lang række initiativer der giver udsigt til en endnu lysere fremtid for det digitale danmark alligevel er der plads til løbende forbedringer

som vi skal understøtte fra politisk

samarbejdet mellem udbyderne af digital infrastruktur brancheorganisationerne kommunernes landsforening danske regioner virksomheder og borgere jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde og jeg ser frem til at vi i fællesskab sikrer at danmark er en stærk digital

det er en rimelig detaljeret redegørelse med konkrete beskrivelser af både status og mål og udfordringer på det område som vi debatterer

danmarks digitale vækst og

se frem til dog er det måske lidt mere end morsomt kan man sige at den fremsatte it strategi jo netop er

at den var uambitiøs nu har man så fremsat

de samme mål den samme indsats og den samme strategi og nu er det så blevet ambitiøst så det er selvfølgelig underholdende at tingene lige pludselig kan få nye navne det står klart at den digitale vækst er et af de helt store tandhjul set i forhold til de udfordringer som danmark befinder sig i det danske samfund

det det fast at vi som nation og samfund må følge den stærkt stigende teknologiske udvikling danske virksomheder er under pres i den globale konkurrence som dansk erhverv blandt andet også har påpeget

er det vigtigt at vi fra politisk side styrker rammerne for at sikre at vi følger med udviklingen og gerne fortsat er med i førerfeltet innovationskapaciteten produktiviteten og konkurrenceevnen skal styrkes markant så vi igen kan øge den økonomiske vækst i danmark og dermed se frem til flere arbejdspladser informations og kommunikationsteknologi rummer en samlet kapacitet

hvor netop udviklingen af de digitale løsninger hele tiden skaber nye muligheder for

lave nye services og nye forretningsmodeller

et attraktivt sted at drive virksomhed og et sted også kommer nye initiativer

det positive er selvfølgelig med i planen men jeg synes også det er værd i dag at få lejlighed til at fæste os ved nogle af de ting som måske er knap så gode vi andre kan vælge at sige

nogle udfordringer som vi i særdeleshed står foran regeringen har

den elektroniske handel e handelen

vil faktisk ligefrem fordoble den grænseoverskridende e handel for at skabe vækst bør foregå i danmark og ikke i udenlandske netvirksomheder mener vi i dansk folkeparti og det sikres ved fortsat at forbedre de danske virksomheders konkurrencesituation så det ikke ender med at de fleste danske forbrugere

syd for grænsen det kan man jo gøre rent fysisk kan vi se med grænsehandelen i dag

netbaserede virksomheder

sådan e handelen flytter til udenlandske netvirksomheder og det medfører uvilkårligt tab af danske arbejdspladser og dermed også tab desværre af momsindtægter og andre afgifter som

over for de udenlandske konkurrenter ligeledes er det værd at nævne at regeringens mål om de hundrede

det er sådan at vi kan se at mange af de services som kommer ind og bliver nye arbejdsmodeller og

opgaver på internettet og andre steder er

sådan at hvis man kigger på videokonferencer og tre d og

for at få de ting til at køre som de skal det er også tidligere blevet nævnt af andre ordførere at

men samlet set synes vi

at gå ind og kigge på at der er nogle ting som selvfølgelig fungerer godt blandt andet er det jo glædeligt kan man se at

nogle af de steder hvor det faktisk står allerbedst til med hensyn til

landkommuner det er som det blev nævnt af den socialdemokratiske ordfører eksempelvis i varde men det er jo også guldborgsund kommune og mange andre som faktisk rent

det kunne være interessant at få lidt at vide om hvordan det går med udbuddet af otte hundrede

det mobile bredbånd vi ved jo at netop otte hundrede

socialdemokraternes forrige it ordfører fru yildiz akdogan at at

downloadsiden den anden er mindst lige så vigtig jeg

lejligheden til at diskutere den danske status på it og digitale løsninger og vi håber selvfølgelig også at ministeren vil følge op på de mange ting der er blevet nævnt i dagens debat og at vi derved kan komme længere

en god redegørelse om danmarks digitale vækst som redegørelsen understreger

er digitaliseringen jo ikke et isoleret forhold

beskrives som en sammenhængende kæde hvor

skal være til stede før det fulde potentiale kan indfries

ofte bredbånd og mobildækning hvis man nogen sinde har fornøjelsen af at komme i de dele af landet hvor der fortsat er huller i dækningen så vil man vide hvor stor en frustration det giver anledning til det at kunne få en ordentlig dækning på såvel

smartphonen er simpelt hen fuldstændig afgørende for både privatpersoner og virksomheder og dermed for lokalområdernes udvikling redegørelsen peger på det interessante forhold at der på markedet generelt findes et markant større udbud af højhastighedsbredbånd end der er efterspørgsel til kun nul procent af befolkningen har købt abonnement på en forbindelse der kan downloade hastigheder på mindst hundrede

har downloadhastigheder på mindst

så tolkes sådan at befolkningen betragter en internetadgang som en helt nødvendig tjeneste men at det samtidig fortsat er sådan at det store flertal ikke benytter de mest avancerede og krævende

det der imidlertid er pointen er jo selvfølgelig at det der er behovet og efterspørgslen i dag ikke nødvendigvis er det samme som det der er behovet og efterspørgslen i morgen

helt enig med de andre parter i teleforliget om at udrulningen af bredbåndet i danmark skal være markedsdrevet og

vi mener at den politiske opgave i denne sammenhæng er at sikre rammerne for en fair og bred markedsdrevet udvikling vi hverken kan eller skal overlade det til politikerne at forudse præcis hvilke løsninger

komplekst og sammensat

have brug for utrolig stor kapacitet

jo her væksten skal foregå

ikke politikerne der kan drive udviklingen i virksomhederne men det vi kan gøre er at

en lille smule på ved for eksempel at kræve at kommunikationen med den offentlige sektor foregår elektronisk

været det der har gjort er private virksomheder

har digitaliseret flere af deres arbejdsgange det er også indlysende at for eksempel satsningen på velfærdsteknologi

på hvordan man mere hensigtsmæssigt kan genbruge data

for vækst i de private virksomheder den offentlige sektor kan altså både stille krav

generere nye markedsmuligheder

synes jeg ikke vi skal gøre os kloge på når det er sagt

at vi som politikere selvfølgelig har en opgave i at sikre at der er et vist bundniveau det vil sige

alle dele af landet har en tilfredsstillende dækning og det mener jeg sådan set også er regeringen er godt på vej til at levere på med de kriterier der

jo et krav til vinderne af juni måneds frekvensauktion at de senest i to tusind og femten skal sikre at ni og halvfems

procent af alle husstande i de to hundrede og syv postnumre hvor

adgang til et mobilt bredbånd med mindst ti

at man vil holde et vågent øje med udviklingen fremefter der står i

erhvervsstyrelsen sammen med branchen og de regionale og de kommunale myndigheder vil iværksætte en kortlægning over mobildækningen så udviklingen kan følges og de barrierer der måtte være kan blive undersøgt med henblik på at formulere en egentlig handlingsplan

sådan at det i stigende grad

opfattet som en nødvendighedstjeneste og med rette og det må vi tage bestik af afslutningsvis vil

at jeg håber på at vi kan fortsætte det brede samarbejde

it er infrastruktur og den slags aftaler har det bedst når

vi selvfølgelig også i den offentlige sektor

det offentlige krav til borgerne omkring digitalisering

ordførerens overvejelser om hvor langt man skal gå

min gode morfar blev tre og firs

vi alle sammen har vedtaget her i folketingssalen det skal man gøre elektronisk på skats hjemmeside set i lyset af

naturlige konflikter hvor langt vil regeringspartierne gå i at stille krav til borgerne omkring

og vi tror på at det at formulere tingene som et

krav i udgangspunktet også kan hjælpe en udvikling på vej vi har jo også indført en målsætning om at kommunikationen med

at firs procent foregår elektronisk men det betyder jo ikke at man ikke kan anerkende at det for nogle og måske særlige befolkningsgrupper som ikke er vokset op med teknologien kan være en udfordring men det er min opfattelse at rigtig rigtig mange også af vores ældre medborgere faktisk er kommet utrolig godt med på den her udvikling og gerne vil være med på udviklingen og hvor det at man giver et lille puf

men det vil jo fortsat være sådan og sådan er det jo også når det handler om skat at man kan gribe knoglen og ringe til dem på en gammeldags

man har et spørgsmål eller ting man ikke kan få afklaret så det er klart at

at rulle ud som vi har gjort og vi har jo utrolig gode resultater i danmark på netop det

helt konkret problemstillingen omkring ældre medborgere

via internettet hvor langt vil man gå vil man stille

krav om at det er alle borgere også selv om de ikke kan der skal indberette elektronisk til det offentlige godt se der fremkommer en masse

et ansvar her i folketinget for at når vi laver lovgivning så burde alle kunne få fordel af det vi

at når man laver sådan nogle tiltag i det offentlige så er der

tilbyder et nyt fradrag så vil der være en mulighed for at dem der ikke er i

så skal borgerne jo uanset hvem de er og hvad årsagen

kunne komme i kontakt med det offentlige system om det så skal være en

men selvfølgelig skal man kunne komme i kontakt med det offentlige og det er der jo heller ikke noget som helst i det som er lagt frem der ikke viser

man skal kunne men man kan jo godt parallelt med det have en målsætning og ligesom tilrettelægge sine systemer på en måde hvor man hele tiden

at få borgerne med på den her udvikling fuldstændig som

man får virksomhederne med på udviklingen

ordet tak til ministeren for redegørelsen og

de øvrige ordførere jeg synes debatten indtil nu har vist at vi har at gøre med et område

min tale komme ind på tre områder

ser som afgørende for mere vækst i den digitale økonomi

er det spørgsmålet om den infrastruktur vi som samfund bygger op for det andet

handler det om de rammevilkår der er for virksomheder

vækste digitalt og for det tredje

starte et helt andet sted nemlig ved betydningen af den digitale økonomi for vores samfund som der står i den skriftlige redegørelse

er den digitale økonomi vokset i betydning år for år og den udgjorde i to tusind og ti knap seks procent af danmarks samlede bnp og som det står i redegørelsen

er der også en sammenhæng mellem øget udbredelse af digital infrastruktur

produktivitet en fordobling af de faktiske hastigheder på forbindelser fører til en stigning i bnp

den digitale infrastruktur er derfor meget vigtig

stadig i en udbygningsfase når det kommer til infrastrukturen for it

og elforsyningen som vi opfatter

sige at it og teleinfrastrukturen er afgørende for at der er liv i alle dele af danmark

skal ske i et samarbejde mellem det offentlige og det private

en stor virksomhed og han arbejder hver dag på at forbedre udvikle og fastholde

nemlig at fastholde arbejdspladser han skal som alle andre erhvervsdrivende sende indberetninger af sted og han skal give information til det offentlige han skal indberette hvad man nu skal i forhold til sådan et landbrug vedrørende sine svin og de her oplysninger sender han naturligvis elektronisk men når han skal sende oplysningerne over nettet

nødt til at gøre det om natten fordi det har været det eneste tidspunkt hvor der har været en god nok forbindelse til at han har kunnet få hul igennem altså it vejen for denne landmand må man sige

er ikke motorvejen han kører på det er sådan set en ganske bumlet og hullet vej dagens store spørgsmål er derfor hvor mange selvstændige erhvervsdrivende man kan få til at starte virksomhed i et område

kan foregå om dagen og ikke som i det her tilfælde bedst om natten men vi kender jo godt svaret på

spørgsmål hvis ikke vi får udbygget

danmark blive mere skævvredet og derfor ser

frekvenserne får dækket langt de fleste af de huller der er bosætning og erhvervsudvikling hænger uløseligt sammen med infrastrukturen og når infrastrukturen er på plads er det vigtigt at så mange virksomheder som muligt

derfor er jeg jo nok ikke så overraskende glad for de initiativer som regeringen arbejder med det gælder blandt andet

digitaliseringen af små og mellemstore virksomheders kontakt med det offentlige og arbejdet for et stærkere indre marked på det digitale område hvis virksomheder kan tilbyde flere ydelser over nettet

især hvis virksomhederne bevæger sig ud på det europæiske marked

glad for den styrkelse af det indre marked for e handel som er undervejs for virksomhederne er der digitale gevinster redegørelsen som vi debatterer i dag viser at hvis andelen af virksomheder i danmark der har digitaliseret øger

værditilvæksten så vil det være til gavn for hele området

have flere muligheder og vi skal blive mere fortrolige med at anvende digitale løsninger og det gælder for alle aldre jeg ved godt der er nogle som sidder og tænker ja ja det er da godt med dem jeg gør nu som jeg hele tiden har gjort

fungeret jeg kan sådan i et lukket rum hvor vi er lige nu afsløre at

var jeg med i en stor afstemning hvor jeg klart stemte imod at vi fik edb ind på

men både for folkeskolens elever og lærere på virksomhederne og i det offentlige kommer digitale løsninger til at spille en større rolle på den måde er der forbindelse mellem alle dele af vores samfund også når det drejer sig om den digitale

sidste vigtigt element i samspillet mellem digital vækst og samfundets generelle udvikling altså hvis vi vil have at folk skal leve et aktivt liv i alle dele af landet skal den digitale infrastruktur være god det skal også være gennemskueligt med hensyn til

udgør to af de hovedsten der skal skabe en bedre balance i danmark så

det er noget af det der skaber et godt uddannelsessystem hvor der er lige muligheder for alle hans nabo som ønsker at starte sin egen virksomhed skal kunne arbejde hjemmefra og kunne kommunikere med omverdenen for at der kan ske en vækst og endelig skal man kunne have tillid til at sundhedsvæsenet er digitalt og at der er signal når der er behov for det det er det debatten handler om i dag og jeg er glad for at vi er nået så langt som

downloadmulighederne stiger så heldigvis kan man sige

den daværende minister ville tage initiativ til

hvad

rigtig meget det sidste halve år hvor vi har været regering og det er jeg også glad for at herre hans kristian skibby har fået øje på

slet ikke er udnyttet og noget af det der er rigtig vigtigt er jo at hvis vi sætter undersøgelser i gang

virkelighedens verden er sådan at der er et uudnyttet potentiale på

andre opgaver som det er endnu mere påtrængende

tage det op i udvalget og i den kreds der er omkring det her og

var fru hanne agersnap som

været opmærksom på derfor har jeg ikke læst hverken det spørgsmål der blev stillet dengang eller sat mig ind i hvad svaret

herre hans kristian skibby er opmærksom på det og tager det op her

jeg vil stadig væk sige at hvis det opleves som et problem

på baggrund af redegørelsen i dag og under det fremtidige arbejde

et problem så mener jeg da at vi skal tage det op

så vil jeg så være undtagelsen der siger at jeg

vi skylder ministeren en tak ikke fordi han decideret skal have utak han gør jo blot hvad han har fået besked på af forligskredsen fra nitten ni og halvfems men man har dog i processen spildt mandetimer i ministeriet med at lave en redegørelse som blot er at hælde vand ud af ørerne som man kunne have sparet skatteyderne for at skulle finansiere det er jo fuldstændig ligegyldigt hvad såvel regeringen som ordførerne her i salen gør sig af tanker om hvilken hastighed bredbåndet skal have i to tusind og tyve og om uploadhastigheden som mange går op i skal være det samme som downloadhastigheden og alle den slags ting det er jo et marked vi har med at gøre

er nogle udbydere og der er nogle efterspørgere der er en teknologisk udvikling som driver det og der er en behovsudvikling når folk begynder at efterspørge højere hastigheder begynder udbyderne at levere det og sådan er det bare i dag står vi bare her alle sammen og spilder tiden med sniksnak

jeg synes at man kunne sige tak til ministeren hvis han havde taget kontakt til forligskredsens partier og bedt dem om at den her beslutning i forligskredsen om at der skal leveres en redegørelse hvert år

gjorde man om så man sparede de ressourcer og lod være

i stedet vil jeg så sige tak til ministerens partifælle fru annette vilhelmsen som indrømmede at hun tilbage i tiden på seminariet var med til at stemme imod at der skulle indføres edb fordi hun var blandt dem der ikke mente at der var nogen fremtid i det det var jo den indrømmelse som var en korrekt indrømmelse og som viser for alle

om og det giver ikke nogen mening for os at beskæftige os det store med det markedet skal nok klare det så kan vi i stedet koncentrere os om at sørge for at alle offentlige institutioner indfører it hvor det er givtigt og effektiviserende for produktionen

institutionernes ydelser

naturligvis skal komme skatteborgerne til gode i form af at de så ikke behøver at betale så meget i skat for det er jo påfaldende

ordfører som vikar herre benny engelbrecht påpegede at danmark og det offentlige i danmark angiveligt er førende i verden

til at implementere digitale strategier i det offentlige

og formentlig også flest offentligt ansatte overhovedet så den formidable digitalisering der angiveligt er foregået i det offentlige apparat i danmark har altså ikke afstedkommet at vi her i danmark kan løse opgaverne billigere det er da påfaldende det er da tankevækkende at det går så godt med at effektivisere via digitalisering i

nogen besparede ressourcer i det det ser ikke ud til at vi sparer ressourcer på det tværtimod år

stadig flere offentligt ansatte vi får altså ikke noget ud af det der er ikke mindre bureaukrati der er ikke mindre ressourceanvendelse

ja det var liberal alliances ord her i dag det hele skal nok gå uanset

på bordet i dagens anledning så siger

som slet ikke har været diskuteret i dag som handler om noget hvor det offentlige har en rolle det er korrekt men det betyder jo ikke at vi skal have en

for at redegøre for hvordan det står til med et udbud

i udbud når der skal sendes nye

at stille de krav skal stilles til dem der ønsker at byde på en opgave

en rolle men nu har herre hans kristian skibby for

lige brugt noget tid på at diskutere med sfs ordfører om hvorvidt regeringen skulle gøre noget for at sikre at

på det danske bredbåndsnet det er jo overhovedet ikke noget

herre hans kristian skibby skal blande sig i det er jo

regeringen skal blande sig i det er jo et spørgsmål om at der er nogle mennesker der køber en ydelse som de betaler for

ydelse må de så betale noget mere for hvis de vil

og i takt med at der kommer flere der efterspørger en høj

at det er på sin plads i et demokrati at man får

jeg synes at vi skal fortsætte med en årlig debat

jeg tror at begrebet effektivt demokrati er noget man bruger i rusland og nordkorea

i venstres gruppeværelse men hvilken nytte skulle det have det er jo ikke noget som vi hverken kan eller bør have indflydelse på og vi kan og bør heller ikke have nogen indflydelse på hvilken uploadhastighed der er på nettet og hvad folk skal betale for det og så videre og

hvorfor hvorfor skal det gøres til genstand for en offentlig debat anført af dansk folkeparti

jeg spændende at høre liberal alliances

rullet ud på diverse politiske emner det må

så enkelt et verdenssyn at man står ud af sengen om morgenen og så ved man nøjagtig hvad svaret er på alle tænkelige spørgsmål uanset hvad de måtte handle om men nu har

er jo almindeligt kendt at hvis man har en meget en meget stor altdominerende virksomhed på et marked

nødvendigt at regulere det medmindre der skulle opstå et reelt monopol mener liberal alliance ikke at der fortsat er en rolle for

også det politiske danmark i at sikre at for eksempel andre operatører har adgang til det kobber som tdc ejer efter at selskabet er blevet privatiseret

som et parti der altid ved hvad der

jo tak det synes vi da vi vi ved hvis vi hvis vi troede at vi havde uret

lede efter et andet standpunkt vi beholder det standpunkt vi har fordi vi mener at vi har ret men i øvrigt kunne det sådan i den almindelige offentligheds øjne nok mere ligne en beskrivelse af den måde som radikale venstre ser sig selv som nogle der altid ved besked om hvad der

det kan godt være at der på nogle områder er brug for

monopolregulering og den

snak kan vi jo tage når diskussionen er der det kan også godt være at nogle af de monopolreguleringer som man hævder er der kunne løses på andre måder hvis man lod markedet og det civile samfund virke i stedet for altid at lade staten tage over den mulighed er der også

jeg så også gerne vil have

faktisk har stillet en række krav fra offentlig side

til den måde virksomhederne skal kommunikere med den offentlige sektor på mener herre ole birk olesen at det har været en fordel eller en ulempe i forhold til at drive

en digitalisering af de private virksomheder eller hvad er vurderingen hos liberal alliance er

at man går over til digital kommunikation og det er altså vel at mærke

påvirkes af hvilke krav det offentlige stiller til hvordan kommunikationen med det offentlige skal foregå det der påvirker private virksomheders konkurrenceevne i den forbindelse

er om kommunikationen med det offentlige foregår så let og smidigt som muligt hvis digitaliseringen

det minimerer omkostningerne men det har ikke nogen betydning for private virksomheders øvrige forretningsvirksomhed med andre virksomheder og med kunder osv om den kommunikation der er med det offentlige driver en eller anden udvikling

ikke den gør virksomheder vælger den form for kommunikation med

andre virksomheder og med kunder som passer bedst i den sammenhæng uagtet

som jeg synes er en fornuftig redegørelse som i

er ikke helt enig i ambitionsniveauet

sagen er jo den at danmark er presset på konkurrenceevnen på alle mulige leder og kanter

for dyrt et land at producere i

ikke udviklende og innovative nok i forhold til

er vækstmotoren for at drive en udvikling i gang i samfundet både

når man læser redegørelsen igennem som jeg

og jeg vil ikke formaste mig til at diskutere mobildækning og bredbåndsdækning og alle mulige andre ting

at rubricere det i de udfordringer vi har

som vi satte i gang under den tidligere regering og som jeg synes

regering har fulgt godt op på skal fortsættes der er rigtig gode takter i at man får lavet en egentlig strategi for danmarks digitale vækst

it har et gigantisk potentiale for effektivitet og produktivitetsudvidelse og så videre

den daværende opposition jo rigtig meget om og alligevel var det første man gjorde da man kom til magten

sprede indsatsen over alt for mange forskellige områder så jeg håber den her redegørelse er med til at sørge for at regeringen får en prioritet på området

ministeren også sætter sig i spidsen for det meget rigtig godt er jo blevet sat i gang igennem de seneste år år på det her område senest med vedtagelsen af den ambitiøse fællesoffentlige

som den nuværende regering jo også tilsluttede sig her i sommer og linjen med ambitiøse

for velfærdsområdet og sundhedsområdet hvor der er uanede mængder af potentielle gevinster at hente for det danske samfund og for

vigtigt at man fokuserer på at vi skal fortsætte digitaliseringen af vores erhvervsliv

situation hvor tres procent af de små og mellemstore virksomheder

tre år ikke har skabt et eneste nyt produkt eller udviklet en

seks ud af ti danske virksomheder der vil digitaliseringen være med til til at sætte skub i deres innovation og deres produktivitet og deres udvikling derfor er det vigtigt

på det område det kræver selvfølgelig kapital det kræver investeringer det taler vi også om hvor er der et vindue

der er forskellige løsninger og konstruktioner der er blevet skabt af både den tidligere og den nuværende regering som giver bedre mulighed for kapital men det vigtigste når man taler om udvikling af

rammevilkår

kommer nye skatter og afgifter at man sørger for at fortsætte ad det spor som hedder at man stiller virksomhederne bedre

så kan man investere i digitalisering it udvikling og så kan vi få en fantastisk udvikling på området så synes jeg også at der

det som den daværende opposition den nuværende regering talte meget om i forhold til sammenhængen mellem indkøbspolitik og it strategi jeg husker tydeligt at jeg som minister for det her område blev mødt af en opposition som talte meget om nu skulle koordinere indkøbspolitikken

ting med hensyn til vækstteamene synes er en god idé man laver vækststrategier og

håbe på at erhvervs og vækstministeren ville sætte

som trak den anden vej i morgen skal vi behandle et lovforslag som

i sundhedsvirksomheder og forskningsvirksomheder inden for grøn teknologi og så videre i danmark fordi man ikke kan underskudsfremføre så man må lige finde ud af hvordan man koordinerer

håber på at erhvervs og vækstministeren sætter sig i spidsen for det i regeringen men forudsætningen for at man kan få

at man ikke kommer med nye skatter og afgifter som jeg nævnte før men også at der bliver koordineret med hensyn til den offentlige indsats

altså se at man fortsætter i det spor som man kritiserede meget

og som gør det stadig sværere at sikre et innovativt marked herhjemme

og det spor fortsætter man altså

det hænger ikke sammen for det må jo være sådan i den rigtig gode verden at indkøbspolitikken skal være med til at sikre gode løsninger til gode priser men ikke skal tage livet af de innovative virksomheder

der er jeg meget ked af at man har fjernet de konkrete mål for det og det leder mig så over til at det man også burde gøre med hensyn til den digitale udvikling var

konkrete mål for en øget digitalisering for da man fjernede kravmålene

så betød det at ambitionsniveauet faldt

det paralleliserer jeg altså til at der mangler nogle konkrete eksplicitte mål for en øget digitalisering i danmark der mangler nogle konkrete mål for når man snakker med aktørerne selv kunne man godt sætte nogle mål for det

på alle mulige andre velfærdsområder og på uddannelsesområdet

hvis man satte sig nogle konkrete eksplicitte mål så man havde nogle mål at forfølge

større mulighed for at påvirke hele den store bureaukratiske dynge af svar som betyder vil kunne komme igennem med det så

ellers tager vi vel imod redegørelsen

initiativerne her som klart vil være med til at være en vækstmotor for det danske samfund

fire overskrifter ikke på nogle konkrete initiativer som vi nok skal kunne blive enige om og som markedet for størstedelens

for de mange gode input og konstruktive

alle vidner om at der i folketinget er en bred enighed om

til gavn for vækst og beskæftigelse

i redegørelsen fremhæver vi de danske styrker på det digitale område men vi fremhæver også de udfordringer som skal håndteres for at udnytte de digitale erhvervsmuligheder

i det øvrige danske erhvervsliv det er der da også flere der har kommenteret

jeg faktisk rigtig glad for redegørelsen adresserer faktisk fire spor

for at danmark kan realisere vækstpotentialet i den digitale økonomi vi skal have en veludbygget

offentlige og i private virksomheder fordi det bidrager til at fremme produktiviteten og væksten og vi skal understøtte nytænkning og udnyttelse af de digitale løsninger de fire spor kommer også til at danne udgangspunkt for regeringens kommende erhvervsrettede strategi for digital vækst i danmark som jeg forventer at lancere her i begyndelsen af to tusind og tretten i strategien vil regeringen komme med konkrete initiativer der skal adressere de udfordringer der er identificeret i redegørelsen og derved bidrage til at dansk erhvervsliv kan realisere vækstpotentialet

på det digitale område i det følgende vil jeg kort opsummere de styrker og udfordringer som redegørelsens fire spor peger på

for det første viser redegørelsen at en veludbygget bredbåndsinfrastruktur er fundamentet for en velfungerende digital økonomi husstande

gør det muligt at drive internetbank handle på nettet og være i digital dialog med det offentlige men det er også nødvendigt at der skabes adgang til højere hastigheder der tillader brug af avancerede tjenester baseret

computing og video og meget andet

regeringen har fokus på at understøtte den løbende udvikling af bredbåndsinfrastrukturen og arbejder efter en målsætning om at alle husstande og virksomheder i danmark senest i år to tusind og tyve skal have mulighed for at have en bredbåndsforbindelse på mindst hundrede megabit

danmark er i dag blandt de førende bredbåndsnationer sammen med blandt andet sverige og holland udbuddet af bredbåndsinfrastruktur er faktisk endog meget stort i danmark godt otte og tredive procent af virksomheder

i dag har mulighed for at få hundrede

adgang til højhastighedsbredbånd

nok i sig selv for i sidste ende og det var jo også det herre ole birk olesen var inde på

efterspørgslen og udnyttelsen af tjenesterne og produkterne som for eksempel videokonferencer

der er med til at skabe gevinsterne derfor er det en udfordring at udbuddet af højhastighed

er markant større end efterspørgslen selv om otte og tredive procent af danskerne i dag

en sådan forbindelse en anden udfordring er at sikre at hele landet har adgang til bredbåndsinfrastruktur det er regeringens holdning at adgangen til bredbåndsforbindelser er væsentlig både for borgere og for virksomheder i hele landet herunder også i yderområderne det er derfor at regeringen arbejder

som en del af arbejdet med den kommende erhvervsrettede strategi vil barriererne for udrulning af bredbånd blive undersøgt det er min forventning at regeringen på baggrund af analysen vil kunne lancere initiativer

vist at der løbende kommer

løsning hvor vi sammen med branchen har tilvejebragt en finansiering til drift af et nødberedskab i en måned

at flytte deres internetforbindelser over i andre selskaber

teleselskabernes forventning at næsten alle skylines kunder kan få adgang til en bredbåndsforbindelse det vil dog være sådan at der formentlig vil være en række kunder der ikke kan få den samme ydelse eksempelvis

jeg ser også på behovet for at tage yderligere tiltag for at undgå at lignende situationer opstår i fremtiden hvilket vi vil drøfte med forligskredsen i forbindelse med auktionen over otte

frekvenserne er der fastsat et

var der flere der var inde på også dækningsbidraget skal sikre udbredelse af det mobile brednet til borgere virksomheder og sommerhuse på minimum ti mbit per sekund i de områder af landet hvor der er dårlig bredbåndsdækning i dag regeringen vil desuden i forbindelse med den kommende strategi for digital vækst også se på behovet og mulighederne for bredbåndsmålsætninger

ud over en veludbygget bredbåndsinfrastruktur er det også vigtigt med en god mobildækning som gør at vi kan anvende mobiltelefonen til både at tale og gå på nettet uanset hvor vi befinder os i danmark har vi i dag en mobildækning på linje med de bedste i eu og ni og halvfems procent af landet har adgang til mobilt bredbånd det betyder ikke at vi ikke kan gøre det bedre

har jeg i februar sammen med kommunernes landsforening regionerne og telebranchen indgået en aftale om en fempunktsplan der skal sikre en bedre mobildækning for borgere og virksomheder aftalen indebærer bla

at teleselskaberne skal investere op til seks en halv milliard kroner i udbygning af mobilnettet over de kommende tre år

et andet centralt spor

og produktion som styrker virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne digitaliseringen af virksomhedernes processer kan for eksempel omfatte digitaliseret bogføring lagerstyring eller styring af produktion en analyse fra

ved cbs viser at bruttoværditilvæksten

hvis andelen af virksomheder med digitaliseret interne processer øges med blot et procentpoint samtidig viser et forskningsprojekt med deltagelse af cbs og teknologisk institut at produktiviteten i fremstillingssektoren

vil kunne øges med gennemsnitligt femten

automatiserer i samme grad som de mest automatiserede lande vi sammenligner os med at der er et potentiale for vækst på dette område understreges af

for at få det fulde udbytte af de digitale muligheder er det afgørende at eus digitale indre marked også udbygges fuldt ud et mere velfungerende digitalt indre marked åbner muligheden for øget eksport via tværnational e handel med for eksempel digitale produkter og tjenester det vil blandt andet komme dygtige danske

til stor gavn regeringen har derfor under det danske formandskab haft stor fokus på

viser redegørelsen at digitalisering af den offentlige sektor kan fremme anvendelsen af digitale løsninger i erhvervslivet og åbne nye muligheder for vækst regeringen har en målsætning om obligatorisk digital indberetning for virksomhederne fra to tusind og tolv og regeringen vil i den sammenhæng arbejde for at gøre det lettere og mere attraktivt for virksomhederne at kommunikere digitalt med det offentlige regeringen vil have fokus på at hjælpe de virksomheder som har særlige behov i den digitale

til digital indberetning det er også vigtigt at den offentlige efterspørgsel efter varer og tjenester

intelligent offentlig efterspørgsel skaber nye erhvervsmuligheder inden for blandt andet digitale produkter og tjenester til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne samt kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor

for eksempel telemedicin og sundheds it regeringen vil på den baggrund udvikle en strategi på tværs af ministerier og myndighedsniveauer for intelligent offentlig indkøb

redegørelsen understreger for det fjerde og det sidste at nytænkning og udnyttelse af digitale muligheder

regeringen lægger stor vægt på

at arbejdet med den nye erhvervspolitik sker med inddragelse af erhvervslivet på de erhvervsområder hvor danmark har særlige styrker og potentialer

vækstteams der skal udarbejde konkrete anbefalinger til regeringen indtil nu har vi igangsat arbejdet med fem vækstteams senest på området for energi og klima i den sammenhæng bliver der kigget på hvilken rolle ikt spiller for de enkelte erhvervsområder dette er også afspejlet i sammensætningen af de nedsatte vækstteams hvor regeringen har inviteret flere repræsentanter med tilknytning til det digitale område

samtidig er det helt centralt at

også på det digitale område har gode betingelser i danmark ikt erhvervene er mere innovative og har flere vækstiværksættere sammenlignet med andre erhverv der findes

har opnået stor succes ved at anvende de digitale muligheder blot for at nævne enkelte af dem

med flere regeringen har her i marts to tusind og tolv indgået en bred politisk aftale om en ny udviklingspakke der styrker små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder blandt andet får vækstfonden mulighed for at yde ansvarlige lån

det forventes også at være til stor gavn for vækstvirksomheder på det digitale område med oplægget til skattereform og regeringens forslag til at fjerne den såkaldte iværksætterskat lægger vi op til ændringer

regeringen

fortsætte arbejdet med at styrke rammerne for at danmark får flere vækstvirksomheder

redegørelsen og regeringens videre arbejde for at skabe vækst og beskæftigelse gennem øget brug af digitale muligheder skal også ses i sammenhæng med regeringens samlede erhvervs og vækststrategi i marts to tusind og tolv nedsatte regeringen en produktivitetskommission med uafhængige eksperter der skal komme med konkrete ideer til hvordan produktiviteten i danmark styrkes

har vi med to tusind og tyve planen og vores oplæg til skattereform sat fokus på at løfte væksten og øge beskæftigelsen det sker blandt andet med en vækstpakke på seks milliard

som for eksempel skal sikre tilstrækkelig kapacitet i uddannelsessektoren og forbedre den offentlige velfærd og grønne omstilling i vores oplæg til skattereform foreslog vi desuden at afskaffe den såkaldte iværksætterskat og indføre et investeringsvindue for virksomhederne jeg er glad for at forslaget om et investeringsvindue er blevet bakket op af et enigt folketing og at vi for godt en uge siden kunne

og tretten kan investere i ny driftsteknologi apparatur og maskiner og få en præmie for det med aftalen øges afskrivningsgrundlaget med femten

tiltag vil også komme ikt erhvervene til gavn

erhvervslivet generelt

så ganske kort opsummere

til at have en vækstorienteret digital økonomi hvor dansk erhvervsliv udnytter de digitale muligheder virksomheder og forbrugere har generelt god adgang til tidssvarende bredbåndsinfrastruktur der sker en øget digitalisering af dansk erhvervsliv og virksomhederne udnytter de digitale kanaler når de kommunikerer med det offentlige og inddrager nye teknologiske muligheder til nytænkning af forretningsmodeller produkter og tjenester

men vi kan blive endnu bedre på det digitale område redegørelsen viser at danmark

på det digitale område det er et potentiale regeringen vil arbejde for målrettet at realisere regeringen vil derfor udarbejdede en samlet erhvervsrettet strategi for den digitale vækst en samlet strategi med konkrete initiativer vil give de bedste betingelser for at realisere vækstpotentialet på det digitale område strategien vil behandle de erhvervsrettede dele

digitale værdikæde fra højhastighedsbredbånd til anvendelse og udvikling af digitale produkter og tjenester jeg forventer at strategien er klar i begyndelsen af to tusind og tretten og jeg regner med at det kan være med til at skabe et grundlag for yderligere debat om den fremtidige ikt strategi med de bemærkninger

tak for de mange input og konstruktive bemærkninger til redegørelsen

fra copenhagen school

skabe vækst det konkluderer det at det gør i den private sektor den offentlige sektor

forøge produktiviteten og gøre ting billigere

barriere for at det kan udbredes til den offentlige sektor er der sikkerhedsmæssige overvejelser og andet som ministeren mener står i vejen for udbredelsen af

hvert fald sikkerhedsmæssige udfordringer som skal håndteres i i forbindelse med cloud

noget der sådan ligger

skal undersøges og vil blive undersøgt i forbindelse med den strategiudvikling vi har gang i men man kan sige at uanset hvad forudsætter det

at man ikke alene har gode bredbåndsforbindelser

også at der er efterspørgsel efter de

hul igennem både både ned og op

der er hovedproblemet men det kan bare undre mig at det offentlige ikke bruger det i samme udstrækning som det private gør når man virkelig kan se gevinsten af

virker mærkeligt at man ikke har formået at omstille sig

det håber jeg da ministeren også

ministeren flere gange i sit indlæg her

at det også var regeringens målsætning med de hundrede

fra ministeren og fra regeringen

at at der kun er en målsætning om download med de hundrede tusind og tyve

udmelding med hensyn til

kunne bruges skal det kommunikere begge veje både på downloadsiden og på

har sagt at man ikke ønsker at komme med en melding på

interessante for de fleste fordi

man modtager mere end man sender det mønster

også det jeg nævnte her i redegørelsen

vi vil se på og om man kan lave nogle egentlige målsætninger

et forsøg på at vise åbenhed men det er ikke helt enkelt

i en bedre infrastruktur er det jo teleselskaberne der skal gøre det

otte og tredive procent af virksomheder og borgere som har adgang til

det viser jo at der er en ubalance

om hvorfor ministeren ikke vil tage initiativ til at udmelde en

regeringen ikke for nuværende har planer herom det synes jeg jo ikke er noget man sådan

har udmeldt målsætninger

for eksempel har usa

af de amerikanske husstande

derfor er jeg siger

aktuelt har planer om det det er fordi vi er i gang

arbejder vi på at få udarbejdet en strategi

hastigheder end dem vi kender i dag så selvfølgelig